samråd

ord om og jeg citerer det vi lægger frem i dag er ikke et forhandlingsoplæg til resten af oppositionen det vi lægger frem i dag bliver skrevet ind i et kommende regeringsgrundlag det er det vi gennemfører efter et valg fair forandring er en ny regerings skattepolitik hverken mere eller mindre citat slut og det var så den nuværende statsminister der sagde det mit spøgsmål til skatteministeren er derfor hvor i regeringsgrundlaget et danmark der står sammen som nu er en realitet kan jeg genfinde den skattepolitik som er illustreret i fair forandring som altså ikke skulle ændres med et komma det blev det der blev skrevet regeringsgrundlag

det er

sådan

også for

vi beder om at

det er

og fjorten og

og

synes

regeringsgrundlaget er det

situation

meget

øget at

en ramme på fem milliard kroner

det er

indsat mr tog

så

aarhus

det

skulle ligge hos vk regeringen

en

indledningsvis

så

især

nu er

nu

at

at

ministeren selv der har været ude at aflyse en række af

også

a og så

at

forhold

stat

en adskillelse af stat og kirke

jeg

arbejderen

det er den

også

se

ja det

ikke

at lukke

synes

men

jeg også

kunstnerisk kvalitet

at

er jyde